torsten gejl rasmus helveg petersen og karsten hønge

jeg skal blot meddele på vegne af finansudvalget at

spurgte min gode kollega herre rasmus nordqvist finansministeren om denne finanslov gør nok for klimaet og efter lidt dialog frem og tilbage

og at resten er op til forbrugerne

der er stor diskussion om når vi går i gang med at lave den

klimamærkning der giver mening vi er overbeviste om at den her finanslov slet slet ikke gør nok for klimaet og derfor stemmer vi imod

sig i første omgang om de stillede ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

forslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer to ligeledes stillet af benny engelbrecht

det er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tre af finansministeren som vedtaget det er vedtaget

om de stillede ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

ikke tilfældet er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til

lisbeth bech poulsen

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer syv og otte af finansministeren som vedtaget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

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet går vi til afstemning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

lovforslaget og der er en række elementer i det

myndighedsperson ved en ceremoni for at få statsborgerskab

det er dansk folkepartis holdning at man selvfølgelig

man får et statsborgerskab vil man ikke det skal man selvfølgelig ikke have dansk indfødsret det gælder heller ikke hvis man eksempelvis ud fra islamiske religiøse renhedsforskrifter ikke vil give hånd fordi den

vantro eller uren det

mener vi ganske enkelt ikke er noget som vi skal tillægge vægt

fra folketingets side eller ude kommunalt og lokalt når

må man ganske enkelt indordne sig og affinde sig med at her i danmark er det sådan at hvis

tager det menneske selvfølgelig imod hånden det er den måde som man viser respekt på

har sat sit aftryk på er at gebyret for at få statsborgerskab nu bliver hævet

skal være selvforsørgende er med til at betale udgifterne som er forbundet med det og det tredje element er at der er kontrol med hvor mange der kommer og hvor mange der udebliver fra sprogkurserne i

folkepartis side men det undrer os at socialdemokratiet også her har kastet sig ud i endnu en omgang

stem dog ja socialdemokratiet har jo selv været ude i medierne og har sagt at de mener at det faktisk er et godt tiltag de mener at det er helt rimeligt at man selvfølgelig giver hånd til en myndighedsperson men hvis man virkelig mener det skal man jo stemme for lovforslaget og stemmer man ikke for lovforslaget må det jo være fordi

du også tilegne dig danske værdier og dansk kultur og der er det helt helt almindeligt pli

rækker hånden frem tager man selvfølgelig imod den og nægter man at tage imod

for noget tøj vi skal gå i og nu også om jeg skal give hånd til nogle mennesker jeg ikke kender eller ikke har lyst til at give hånd er der ingen grænser for det

samfundssyn der ligger bag ved at lovgivningen skal bestemme alt

dem der forsøger at diktere hvordan vi skal leve vores liv her i danmark

er sådan en renhedsforestilling om at mænd og kvinder ikke er lige meget værd

en religiøs forestilling en islamisk forestilling vi synes det

normdannende for hvordan vi afvikler en grundlovsceremoni i danmark det skal det ikke være

har været nogle uskrevne regler som vi alle sammen dybest set

en kultur tilfælles en en omgangsform som vi har været vant til og de uskrevne regler er der nogle gange behov for at vi skriver ned

og jeg kan ikke forstå at der skal være

hvad for noget mad jeg skal spise eller mine børn skal spise i børnehaven og nu også så vanvittig en ting som om man skal give hånd når man møder mennesker jeg forstår slet ikke at de partier der kalder sig liberale

som er ved at ske i de her år

ikke får min personlige frihed som jeg altid har haft den

et nationalt og konservativt parti og vi har ikke noget imod at der er nogle rammer og at der er nogle retningslinjer i forhold til hvordan man skal agere i det danske samfund det synes vi er helt rimeligt

i forhold til hvad der bliver spist i daginstitutioner

at der er nogle der er kommet til danmark som vi har taget imod som vi har været gæstfrie over for og så kommer de så og dikterer hvad det er man skal spise i daginstitutioner der må ikke være eksempelvis svinekød det skal være halalslagtet og så videre så tillader vi os så at sige at ikke tillade sig at komme her

i forbindelse med at du skal være dansk statsborger

ikke være sådan at eksempelvis islamiske regler skal være afgørende for hvordan vi afvikler en grundlovsceremoni i danmark men hvad man gør inde i et trossamfund må man i udgangspunktet

kan man underminere i det øjeblik man går ud

at der er forskel på en religiøs handling inde i et trossamfund og så en grundlovsceremoni som vi diskuterer her for en grundlovsceremoni er ikke en religiøs handling og der er altså en afgørende forskel og jo

jo et symbol på at vise respekt og symboler betyder da noget dannebrog er

det betyder da utrolig meget for mange danskere og med god grund

handler grundlæggende om at vise respekt og det

for det

er det himmelråbende forkert at man ikke vil give hånd

er mange ting som står skrevet i hellige bøger som jo over tiden er blevet nuanceret i praksis men regeringen og dansk folkeparti har stirret sig blind

uden handske håndflade mod håndflade som der står i lovforslaget vi ser simpelt hen i de her år et korstog for bevarelsen af det som nogle definerer som danske værdier som de forstås af særlig dansk folkeparti og til dels regeringen og til dels socialdemokratiet

dansk statsborger du må ikke tildække dit ansigt der skal serveres traditionel dansk mad i vuggestuerne

vi har så travlt med at definere de danske værdier glemmer vi den allerallervigtigste af dem alle sammen nemlig frisindet

opfattelse af normer og traditioner

køn så skal det da udfordres det skal debatteres og udfordres af os politikere af medierne og af borgerne

fænomenet er udtryk for en holdning som er lige så anderledes og samfundsomstyrtende som alle mulige andre holdninger

ikke når det undertrykker mindretalsholdninger

det første land som tillod pornografi indførte registreret partnerskab for homoseksuelle og fjernede transpersoner fra whos liste over psykisk syge

men fordi vi bekæmper dem med ord

og gnider os i skægget mens vores kritiske sans bliver sløvere og sløvere

behøver vi jo ikke at være opmærksomme og forholde os kritisk med ord til det vi oplever

et samfund vi står tilbage med jeg vil gerne lige bruge lejligheden til at læse et brev op som billy oshea som er irer og bor i danmark har skrevet til indfødsretsudvalget i folketinget og jeg har fået lov af billy til at læse brevet op i dag

og det lyder sådan her til indfødsretsudvalget jeg er en og tres år og kommer fra irland og jeg er en af de mange udlændinge der for tiden søger dansk statsborgerskab jeg har for nylig bestået indfødsretsprøven jeg skriver til indfødsretsudvalget fordi jeg

at alle nye danske statsborgere skal være tvunget til at give hånden til repræsentanter fra myndigheden

jeg har arbejdet hårdt har betalt skat igennem alle årene har ingen gæld til det offentlige og ingen strafattest

altid elsket danmark og den danske kultur og det er udelukkende derfor jeg er blevet her og har forsøgt at gøre danmark til mit hjem jeg er ikke religiøs og giver gerne hånden til alle dronning margrethe gav mig hånden i to tusind da jeg modtog københavns universitets guldmedalje og jeg var meget beæret over privilegiet men efter min mening skal en håndsrækning

udtryk på gensidig respekt nødvendigvis være frivillig man kan ikke fremtvinge respekt ved lov tanken er efter min opfattelse temmelig udansk

borgmester frank jensen og for hans embede jeg giver ham meget gerne hånden under andre omstændigheder

handling som borger i et demokratisk land skal være at give afkald på noget så grundlæggende som retten til at bestemme over min egen krop derfor vil jeg hvis dette forslag bliver lov nægte at give hånden under ceremonien og hvis det koster

er i så fald ikke prisen værd naturligvis skal man være taknemlig som vi udlændinge hele tiden hører for at have muligheden for at erhverve sig dansk statsborgerskab men vi skal være ligeværdige borgere i et demokratisk land vi skal ikke falde på knæ en lille smule taknemlighed den anden vej ville måske også være på sin plads som nicola

i er velkomne her og vi værdsætter jeres bidrag til skotlands økonomi samfund og kultur hvor ville det dog være rart hvis en dansk politiker nogen sinde sagde noget lignende til os for eksempel til en velkomstceremoni for nye statsborgere

til hvordan der kan luges ud i regeljunglen og frigøres tid til velfærd og der er åbenbart rigtig mange overflødige regler for regeringen har allerede modtaget en tusind to hundrede forskellige forslag og nu får i endnu en regel fra radikale venstre innovationsministeren har sagt og jeg citerer regeringen er optaget af at luge ud i bøvl og bureaukrati i den offentlige sektor derfor har vi opfordret borgere medarbejdere faglige organisationer og virksomheder til at pege på overflødige regler og registreringskrav som de gerne vil have afskaffet hvis der er noget der er overflødigt så er det at folketinget

har brugt folketingets tid har brugt regeringens tid ministeriets tid

kommer også til at bruge kommunernes tid derfor vil jeg allerede gerne nu før et flertal lige om lidt vedtager håndtryksloven melde den til innovationsministeren som overflødig

dansk folkeparti selvfølgelig går op og og forsvarer den her lovgivning at alternativet går

og taler ret imod og det samme gør det radikale venstre det er sådan det skal være i et demokrati

er selvfølgelig hvor i alverden

det kan undre mig en lillebitte smule jeg synes sådan set at det er relativt let at tage stilling til om man synes at

kan man sige står klart i det øjeblik man giver hånden sådan var det også da vi sad til forhandlingerne i sommer jeg kan tydeligt huske den sommerdag da vi sad der og der var ingen som helst tvivl om hvor socialdemokratiet stod i den her sag

det kunne være så utrolig rart når man har et

parti der kalder sig for et statsministerkandidatparti at man så i det mindste lige kunne tage stilling til om man synes at

skal have sig et dansk statsborgerskab og om man

hen lige skal give et håndtryk men det kan man forstå

alt alt for stort spørgsmål for socialdemokratiet i øjeblikket så der vælger

gul jo er blevet den nye farve hos socialdemokratiet i aftes stemte man gult hele vejen igennem i lindholm og man stemte

så det er ikke kun i frankrig hvor det så godt nok er symboliseret af gule veste her er det bare symboliseret ved at

så stemmer man bare gult men jeg synes måske nok at

nationalkonservativ som han kalder det og det er nogle af dem som gerne vil tage små hjørner af de totalitære samfund og skubbe dem ind i det liberale samfund jeg vil gerne stille det samme spørgsmål til ministeren som erklærer sig

liberal hvor går grænsen for hvad ministeren og andre vil begrænse min tilværelse med skal jeg både have regler for hvad jeg skal spise hvad for noget tøj jeg skal have på og nu også om hvornår jeg skal give hånd hvad er det næste

hvor langt væk fra liberalismen og de liberale frihedsrettigheder i vil gå i jeres ihærdige

i det her tilfælde danmark man ønsker at kalde sig

så synes jeg sådan set også at det er på sin plads at

udvise den taknemlighed der ligger i at man

og i det øjeblik hvor man giver håndtrykket er så det øjeblik man bliver dansker det synes jeg sådan

begrænse nogens frihed det må jeg sige jeg synes det er

respekt over for det land som man nu har tilvalgt sig

tvunget nogen af de her mennesker til at blive danskere de har tilvalgt sig

åbne liberale synspunkter som andre ordførere har peget på og jeg spørger en repræsentant for danmarks liberale parti hvor er grænsen for hvad i vil begrænse min frihed med det er også også mig den her lov gælder den gælder alle danskere der er ikke ret mange danskere der har lyst til at i bestemmer over hvordan vi lever vores liv hvad vi spiser hvad

tøj vi har på og så videre det er et meget alvorligt spørgsmål at diskutere liberalisme ja men svar dog ærligt på det spørgsmål det her er lige så totalitært som det danske militær er indrettet

efterhånden at regulere alt i vores liv og det er der ingen

jeg bare sige at jeg synes at det er helt på sin plads at man skal deltage i

grundlovsceremoni hvor man jo netop skriver under på at man nu tager fundamentet til sig selve det fundament af frihedsrettigheder

som danmark er grundlagt på og som generationer

har lagt

et fundament der gør at man kan tro på lige præcis den gud man vil at man kan ytre sig lige præcis som man vil at

så selvfølgelig giver hånden til den repræsentant

selvfølgelig skal man give hånd det er den måde vi viser respekt for hinanden på høj som lav tyk som tynd mand som kvinde

af diskussion også langt ind i ministerens eget parti

hvorvidt lovgivningen er vejen frem her så ministeren skal være tvivl om hvor socialdemokratiet står i forhold til om man skal give hånd og det er et udtryk for respekt

folketinget skal bruge sin lovgivende magt til det

om de lokale ceremonier det bliver vældig godt med en lokal forankring og en højtideligholdelse af det at få dansk statsborgerskab men vi synes vi som folketing skal overveje hvad det er vi bruger den lovgivende magt til

gode kloge venstreborgmestre

så ministeren kan godt stå på talerstolen og

det her kun er noget der har rejst debat

ryster man også på hovedet over at folketinget bruger sin lovgivende magt

måde socialdemokratiet er begyndt at bakke meget op på sin egen måde man bakkede også varmt op om et tredje udrejsecenter altså ikke sådan

det er lidt det samme vi ser nu undskyld men det er altså lidt sløjt

hen lidt sløjt at have et parti der ønsker at stille med en statsministerkandidat og så kan man ikke tage stilling til om man stemmer for en grundlovsceremoni eller imod en grundlovsceremoni noget der er så

op som hun vil man kan høre debatten her i salen under førstebehandlingen man kan læse i pressen man kan google eller gå på infomedia eller hvordan man nu foretrækker at samle op på det

vi er glade for de her lokale grundlovsceremonier vi glæder os til at de bliver ført ud i livet og selvfølgelig skal man give hånd

det bliver lidt et problem for folketingets anseelse i befolkningen

lovgivning hvor der står at man hånd mod hånd håndflade mod håndflade skal trykke i hånden ved de her ceremonier det kan man da

fornuftige sindige venstreborgmestre har

at stille spørgsmål til socialdemokratiet altså

vil stemme imod

her men vi undlader at stemme

bedre

give hånd til en kvindelig borgmester

jeg har stor respekt for at enhedslisten

debatten og gerne vil vil deltage i

så kan vi være uenige om nogle ting men når det er sagt ligger der jo altså langt mere i det her lovforslag end et håndtryk og det er ligesom blevet glemt

fuldstændig blevet glemt at man skal skrive under på et dokument der gør at man tager danmark til sig at man skal skrive under på at man jo tager selve fundamentet til sig

at man skriver under på at man tager fundamentet alt fra religionsfrihed ytringsfrihed til ligestilling til sig og at man så selvfølgelig i det øjeblik hvor man så bliver dansk statsborger

der nu forestår ceremonien

en af de to

synes det giver fin mening at det bliver taget op

nu nævner ministeren at man takker for statsborgerskabet ved at give hånd jeg troede det var en forudsætning for at få statsborgerskab

er en forudsætning for at få dansk statsborgerskab at man giver hånd det er først i det øjeblik håndtrykket falder

det fundamentet til sig og det er også det der ligger i at man selvfølgelig skriver under på det dokument som kommer til at ligge fint og flot foran en det er det der ligger i selve ceremonien og så er det sådan set bare helt almindelig dansk omgangsform at takke

og jeg vil godt bede om at det her apparat bliver udskiftet for

fru inger støjberg fuldstændig bekræftede det der var min pointe nemlig at det er hykleri og det bliver jo ikke bedre af at man skriver under på en hel masse og skal

som de kan give på falske betingelser i deres egen opfattelse

skrive under på et dokument om at man tager fundamentet til sig synes jeg ærlig talt

få nogen betydning jeg kan sige at for ganske få uger siden var jeg i en en debat med

tahrirs talsmand den ene af dem som sagde at han ikke ville kunne skrive under på sådan et dokument han ville ikke kunne blive dansk statsborger i dag

han ville ikke kunne tage selve fundamentet til sig jeg spurgte ham om om han vil rådgive sine følgere i hizb ut tahrir

en overbevisning som hans vil man ikke kunne skrive under på det her

præcis det vi ønsker med selve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

oprindelig en aftale mellem regeringen og dansk folkeparti som ønsker at give flere skattelettelser betalt af folk på dagpenge dagpenge jeg er ikke et sekund i tvivl om at

jeg mener bestemt ikke man har været særlig grundig da man lavede den her aftale det viser sig også med al tydelighed at det faktisk

både hjemmeboende danskere danskere der

rejst ud virksomheder fagforbund foreninger og mange andre for alle deres mails og deres forsøg på at gøre os klogere på hvad forslaget vil betyde for dem for dem har der været mange af

demonstrere mod dette det synes jeg er rigtig godt jeg må sige at jeg faktisk stadig væk mangler rigtig mange svar ikke fordi spørgsmålene ikke er stillet heller ikke fordi ministeren ikke har svaret det skal vi ikke klandre ham for det har han bestemt gjort men fordi jeg ikke mener at de svar rent

stadig væk meget bekymret for hvor mange det her rent faktisk rammer og hvor mange der mister dagpengeretten sidste gang en borgerlig regering skulle bedømme hvor mange der røg ud efter en dagpengeændring var i to tusind og ti og her tror jeg vi alle kender svaret på den fejlberegning

for alle de danskere der arbejder der hvad betyder det

kan folk få deres sygedagpenge og kan man man komme hjem

og få barsel hvem kan og hvem kan ikke

i luften er om a kasserne egentlig kan administrere det her om a kasserne og deres medlemmer kan dokumentere

været ude at arbejde i tredjelande og dermed få de dagpenge som de har ret til

som jeg har sagt flere gange her fra talerstolen både til første behandling og også

endnu bedre til andenbehandlingen

på talerstolen til første behandling om at lave

opholdskrav som hedder syv ud af tolv år som jeg så senere trak tilbage og ja det har vi stemt for

og det har vi jo set igennem udvalgsbehandlingen grundet det jeg sagde før

om hvor svært det ville være

som socialdemokratiet har stillet som hedder syv ud af tolv år kommer til at virke vil det ikke ligefrem blive let at administrere det var så før

forsvaret det her forslag det lyder så i svaret alt i alt

dette ændringsforslag lette a kassernes sagsbehandling det er jo sådan set to modstridende argumenter

at de har været i udlandet og dermed kan få dagpenge selv om de sådan set opfylder opholdskravet og det er jo derfor vi er meget meget

skriver regeringen og dansk folkeparti

og ministeren siger til andenbehandlingen at det imødekommer den kritik som

og ftf rejste i høringssvaret

syv ud af tolv år men ønsker at lovforslaget trækkes tilbage og revurderes da det undergraver et fleksibelt

mod misbrug af dagpengesystemet er fine og

ændring

ligefrem flugter og imødekommer høringssvaret kan man godt sætte store spørgsmålstegn

nu kan man så lige pludselig godt nu vælger man at beholde skattelettelserne og så tage det fra råderummet i to tusind og nitten altså nu skal velfærden så lige pludselig betale for de her skattelettelser

som skal findes i fremtiden og som man står og mangler

altså efter næste folketingsvalg

at man altså problemet over til den næste regering der kommer

jeg vil sige

særlig økonomisk ansvarligt

i vores betænkningsbidrag vi går ind for et opholdskrav

ordentligt og derfor trækker vi forslaget tilbage hvis vi kommer til og vi vil sammen

vi vil gerne opholdskravet

hen for mange ting der roder og det arbejde

skal gøres ordentligt vi vil stemme imod

det regeringen har fremlagt er også godt at man ikke har taget til takke med den lille forbedring som man selv foreslog men som regeringen efterfølgende har taget

afskaffe det ved førstkommende lejlighed det er fald blevet sagt i medierne men måske kunne det være godt

det her fra talerstolen så mit spørgsmål er egentlig

hvis der kommer en ny socialdemokratisk ledet regering med et flertal bag sig afskaffe det her optjeningskrav ved først givne

vi trække det tilbage med det samme og så vil vi sætte os ned sammen

og kigge på hvordan vi kan gøre det fornuftigt så

lave et opholdskrav fordi vi netop går ind for optjeningsprincipper

det skal ske sammen med arbejdsmarkedets parter fordi vi jo heldigvis har set hvordan lønmodtagernes organisationer har været meget meget klare på det her spørgsmål måske har socialdemokraternes holdningsskift

positivt når almindelige mennesker kan gøre en forskel politisk

få en vetoret eller kan vi risikere at socialdemokraterne kommer med en bare lidt ringere version af det her opholdskrav

man har svært ved at bevise om man har været i udlandet om ens ægtefælle har været ude og alle de der ting så er vi simpelt

der var det et spørgsmål om vi kunne blive enige om om det skulle hedde syv ud af ti år eller syv ud af tolv år

senere er det jo så blevet vendt til at vi nu må forstå at

et opholdskrav og

for et opholdskrav og for

til at beskytte det danske dagpengesystem

danske dagpengesystem

har ændret holdning i løbet af udvalgsbehandlingen vi har da indset med alle de ting der kom frem

at det ville de slet ikke være med til selv om det forslag kom så det er jo ikke kun socialdemokratiet der har rykket sig hele regeringen har rykket sig

venstre venstre siger jo altid at venstre gerne vil være økonomisk ansvarlige

det her tilfælde er et rigtig godt eksempel på at venstre er økonomisk uansvarlige

resten sender de så til en kommende regering efter et folketingsvalg

er bare nødt til at sige

altså nødt til at se indad og se at venstre og regeringen har rykket sig helt vildt

det her er et tydeligt bevis på at det med at venstre hele tiden har sagt at

resultatet af dagens afstemning partiet vil gerne tale om optjeningsprincipper men

ansvar for

alle steder kan man sådan set se hvis man kan læse og hvis man vil læse

at vi vil værne om det danske dagpengesystem og at vi vil sikre os at vi ikke

bare giver køb på vores velfærd derfor går vi ind for opholdskravet og derfor går vi ind for optjeningsprincipper så hvis man virkelig gerne

a kassen ikke kan dokumentere at man har været i udlandet og har ret til dagpenge

være sådan at det er den der rejste til udlandet der selv har styr på hvornår man er rejst til udlandet og selv har styr på at man har sine lønsedler

ikke sådan at den der arbejder i tredjelande uanset hvor det er man arbejder også har en forpligtelse

hvor lang tid man har været ude og hvilken løn man har

spørgsmål som herre bent bøgsted stiller for der er flere problemer i det her for det første er der jo ikke krav om at andre lande skal gemme deres dokumenter så det vil sige

kan få fat i de her dokumenter fordi landene ikke skal gemme dem

være svært at få dokumenter fra arbejdsgiverne for nogle af arbejdsgiverne opbevarer dem kun i fem år hvad med ens ægtefælle man skal også kunne bevise at man har været udrejst med ens ægtefælle hvad nu hvis

man er skilt eller ægtefællen desværre er død hvad med børnene der skal man gå seks og tyve år tilbage jeg tror at alle jer der ikke har sat

kan høre hvor forvirrende det her er det er det a

skal forholde sig til det er det vi forlanger at de her medlemmer

skal dokumentere det tror jeg alle kan høre bliver utrolig vanskeligt og det er jo derfor vi sætter store

sømmet det er jo derfor at vi er nødt til at gøre det her forslag meget bedre og

rejste hjemmefra og mange gange

have dagpenge

jo selv gøre rede for

til i det her tilfælde at lytte til danske a kasser alle de a kasser der sidder med det til daglig

så bliver jeg bekymret og så er jeg bange for at det som dansk

er på vej til at gøre er at de siger til til almindelige mennesker som rejser ud og gerne have et arbejde i udlandet at når de kommer hjem kan de ikke få dagpenge og hvis ikke de kan dokumentere det

jeg synes vi er gået grundigt til værks og vi er i dette tilfælde

svarene har jo vist at måske kunne man godt have gjort sit hjemmearbejde noget grundigere fra regeringens side

desværre kommer vi ikke af med det her lovforslag lige nu men vi har da fået nogle indrømmelser vi har fået en mindre lempelse af opholdskravet

vi glæder os da rigtig meget over at det er nogle få tusinde færre der bliver ramt

der oprindelig lå i regeringens forslag herunder børn af udenlandsdanskere

ministerens svar viser at mere end otte tusind mennesker står til at miste deres dagpengeret per første januar to tusind og nitten

mange flere til i årene fremover ministeren skønner selv at mere end tyvetusind vil melde sig ud af a kasserne så det

er lag vi skal opleve at mennesker bliver ramt af det

så har vi fået konstateret at a kasserne vil blive pålagt en voldsom administrationsopgave

skal tjekke opholdskrav tolv år tilbage i nogle tilfælde helt op til tredive år

indplaceringer og genindplaceringer i dagpengesystemet

indplaceringer og genindplaceringer så mange handlinger der foregår med hensyn til indplacering og genindplacering i dagpengesystemet hvert eneste år

at medlemmernes retssikkerhed kommer under et voldsomt pres de kan få store vanskeligheder med at dokumentere deres opholdsperioder så langt tilbage blandt andet fordi virksomheder

ikke er forpligtet til at gemme oplysningerne så længe så kan jeg da kommentere herre bent bøgsteds spørgsmål jo hvis alle disse mange tusinde mennesker der var rejst ud med deres dagpenge og

havde vidst at de skulle være i stand til at dokumentere

meget omhyggelige med at gemme hvert eneste lille stykke papir der kunne dokumentere det men det har folk jo ikke vidst så også på

underminerer det jo en retstilstand som de mennesker har oplevet at de havde den er fuldstændig anderledes nu

og det er at regeringspartierne

dansk folkepartis argumenter er faldet fuldstændig fra hinanden

det eneste argument i gåseøjne de har haft

er at forhindre udlændinge i at misbruge det danske dagpengesystem

dokumentere at forslaget også rammer tusindvis af danske statsborgere

på det her område her til morgen har danmarks radio så omtalt en rapport som danske a kasser har fået lavet der slår det sidste søm i den ligkiste rapporten viser at antallet af tredjelandsborgere der er i beskæftigelse i danmark er steget med næsten halvtreds procent i perioden fra

to tusind og ti til to tusind og sytten i samme periode er antallet af tredjelandsborgere der modtager dagpenge

a kassesystem imod

har bidraget til det danske samfund nej vi skal i allerhøjeste grad invitere disse borgere indenfor i det danske samfund også i det danske dagpengesystem men det viser jo hvor grotesk situationen er det her opholdskrav der siges at skulle beskytte imod udlændinges misbrug af det danske dagpengesystem rammer kun tredjelandsborgere og danske statsborgere der har været for længe

eu eøs området men eu

lavet viser at antallet af eu eøs borgere der modtager danske dagpenge er steget med hele en hundrede og tredive procent

eller at virksomheder spekulerer i det men jeg frygter ganske alvorligt for at det kan blive resultatet

om hvorvidt eu eøs borgere skal have ret til dagpenge fra dag

eller efter en måned uanset hvad

kan danmark ikke gøre noget som helst ved det på grund af reglerne om fri bevægelighed så alt hvad regeringspartierne og dansk folkeparti har tilbage at sige

det her makværk er at de synes det er rimeligt de synes det er rimeligt at man med ét slag fratager mere end otte tusind mennesker deres dagpengeret

og mange flere på længere sigt efterhånden som opholdskravet bliver skærpet fra fem år til syv år hvilket jo også vil forhindre endnu flere i at opnå dagpengeret i fremtiden de synes det er rimeligt at disse mennesker danskere såvel som udlændinge derefter bliver ramt af et endnu skrappere opholdskrav for at få kontanthjælp så de i stedet bliver henvist til at leve af en ydelse som er under danmarks statistiks fattigdomsgrænse de synes det er rimeligt at man importerer tredjelandsborgere hertil i stort tal men samtidig nægter dem de samme rettigheder som deres danske kollegaer har selv om disse udenlandske borgere bidrager til det danske samfund

arbejder og betaler skat og betaler kontingent til a kassen det siger vel også alt om hvad det her forslag egentlig handler om udlændinges misbrug af dagpenge bliver brugt som påskud for endnu et alvorligt angreb på dagpengesystemet og på lønmodtagernes tryghed vel vidende at hvis man kan svække dagpengesystemet

svækker man lønmodtagerne som sådan i deres rimelige kamp for gode løn og arbejdsvilkår nå men nu skal man jo også se på de lyse sider af tilværelsen og der er da to ting jeg vil glæde mig over her afslutningsvis den ene er at regeringen og dansk folkeparti er blevet fuldstændig isoleret i den offentlige debat om det her spørgsmål de har jo ingen venner selv

normalt er deres venner dansk industri dansk erhverv tager afstand fra det her

den anden ting man skal glæde sig over er at socialdemokratiet efter en del vaklen frem og tilbage er endt på at stemme imod lovforslaget og love at opholdskravet bliver fjernet som noget af det første efter et folketingsvalg jeg er sikker på at det ikke var lykkedes uden et voldsomt pres fra fagbevægelsen og danske a kasser så jeg kan jo kun udtrykke en stor tak for deres indsats i kampen mod det her reaktionære lovforslag

har været med til at afdække hvad det er for noget bras

velkommen til borgere fra tredjelande i skal

det er sådan set det herre finn sørensen

kom til danmark i skal bare sørge for at i kan få dagpenge så kan vi tage alle de borgere fra tredjelande det skal være ingen problemer

ubegrænset tilgang fra tredjelande bare få dagpenge det er det man kan forstå

at man ikke kan dokumentere hvornår man

jeg har jo ikke udtalt mig sådan som herre bent bøgsted påstår og det er heller ikke enhedslistens politik hvad angår det her med at dokumentere sit ophold i udlandet jo selvfølgelig kan det dokumenteres men der er altså nogle skrappe krav til at få dagpenge i danmark

det er a kassen der skal tage stilling til om den finder at de her ophold i udlandet er dokumenteret korrekt og det er jo altså kommet frem under behandlingen af det her lovforslag

de flestes vedkommende skal kunne dokumentere det tolv år tilbage og for nogle enkeltes

helt op til tredive år tilbage og det

at folk kan gøre det i alle tilfælde og så risikerer de at miste dagpenge på et helt

senere og ikke her fra talerstolen jeg synes bare at herre finn sørensen skulle forholde sig lidt mere til

at man lukker op for tredjelandes borgere og bare de kan få dagpenge så

det virker som om herre finn sørensen ikke har forstået at når man rejser ud

mit formål var på en meget klar og tydelig måde at sige

det er stærk tobak at man står og lægger mig nogle ord i munden jeg overhovedet ikke har brugt og at man tillægger enhedslisten en politik som herre bent bøgsted udmærket godt ved at vi ikke har og at man i øvrigt fremstiller det som om man bare kan komme til danmark og så få dagpenge sådan fungerer det jo ikke

alle sammen danskere der bidrager over skattebilletten med til at sikre at man ikke

halvtreds procent finansieret af skatteyderne så er det ikke korrekt

ved at betale deres kontingent dem fratager man deres dagpengeret det er da et angreb på det danske dagpengesystem

ministeren har jo selv sagt at han skønner at mere end tyvetusind mennesker vil melde sig ud af a kasserne på grund af det her lovforslag jeg er bange for at det bliver mange mange flere

at borgere fra tredjeverdenslande ikke længere kan komme hertil og i

fra tredjeverdenslande og så efter

års arbejde optjene ret til dagpenge som i øvrigt også er finansieret af danske skatteydere

komme i den situation og det er et angreb på det danske dagpengesystem

danske lønmodtagere har brug for at dem der arbejder i det her land har en social sikring en tryghed sådan at de har mod til

uden at være bange for at blive fyret at de har

krav om løn og arbejdsvilkår

det at man begrænser menneskers adgang til dagpengesystemet er et angreb

næste

dagpengene jo alene reguleres efter arbejdsmarkedets regler og at indføre et opholdskrav som det der lægges op til her oven i at folk med lovligt ophold har optjent dagpenge er selvfølgelig oplagt urimeligt argumentationen synes jeg ikke hænger ordentligt sammen

før man kan få dagpenge

optjeningskravet til dagpenge betinger jo at man har været på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden i et års tid hvor man har betalt sin skat og dermed

jo givet et bidrag til samfundet der blev så spurgt flere gange under lovbehandlingen hvor meget skal man bidrage med hvor er det grænsen ligger henne hvor ligger pengene i det her hvornår er det rimeligt dengang hed det så

syv ud af de sidste otte år

tolv år uden forklaring på det her med bidraget til samfundet uden at forklare hvordan regnestykket hænger sammen hvornår den her rimelighedsgrænse er opnået

jeg vil meget gerne have at vi passer på vores arbejdsmarked der er gode grunde til

hvor vi skal rekruttere arbejdskraft fra ude i verden regeringen selv har sat sig i spidsen for en pakke som de vil fremlægge her i salen i næste samling der skal gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft men vi skal nu samtidig fortælle veluddannede mennesker ude i verden at når de så kommer hertil skal de arbejde på ringere vilkår end danskere hvis de altså kommer

kunne opnå arbejdsløshedsforsikring igennem a kassen vi vil gerne passe på den danske model den passer godt til et moderne internationalt arbejdsmarked og det vi ser på et moderne internationalt arbejdsmarked

rejser ind og ud af danmark og nu forhindrer vi både at folk rejser ud for at opkvalificere sig og søreme også at de som har været ude for at arbejde og opkvalificere sig kommer hjem det er i sig selv urimeligt

som arbejder lodret imod vores mål om fremtidens arbejdsmarked så jeg vil med meget stor fornøjelse stemme rødt når vi skal have afstemningen om det her

om to uger mister

langt flere ifølge danske a kasser som jo i den slags sager sædvanligvis viser sig at have ret mennesker der gennem årene har betalt til dagpengeforsikring opdager nu pludselig

er dækning på policen med tilbagevirkende kraft rammes tusindvis af mennesker af højrefløjens økonomiske prioriteringer for skatteaftalen fra tidligere på året med skattelettelser skal jo finansieres af de arbejdsløse forslaget i dag er jo en anelse bedre end det oprindelige forslag enkelte tænder er trukket ud men de fleste gifttænder sidder tilbage

synes jeg egentlig af regeringen at de så dygtigt har snøret dansk folkeparti så de nu er med i en aftale der flytter penge direkte fra dagpengesystemet fra arbejdsløse til skattelettelser

det her lovforslag lægger op til et

for hvordan skulle de og deres medlemmer kunne dokumentere hvor

medlemmerne har opholdt sig oven i købet med tilbagevirkende kraft

forslaget vil betyde færre medlemmer af a kasserne ministeriet har selv beregnet cirka tyvetusind danske a kasser der jo igen sædvanligvis plejer at have ret i den slags sager forventer betydelig flere og er det så virkelig det vi vil

vil svække en af de bærende søjler under vores dynamiske og effektive arbejdsmarked nemlig a kasserne og et trygt dagpengesystem

som jeg sådan flere gange har har kaldt

har vi nu igen oplevet finansministeriet og beskæftigelsesministeriet som de forenede pølseskæringsfabrikker med en kniv skærer de skive for

det trygge dagpengesystem og til sidst ligger der en lille indtørret indtørret pølseende på skærebrættet med en kniv skærer de skiver af pølsen og med en sav

l trettende

sige at det her sådan set kan koges ned til nogle relativt simple politiske diskussioner nemlig om hvorvidt som det også

man skal gøre noget ekstra for at sikre det danske dagpengesystem om man skal give mulighed for optjeningsprincipper som bedre beskytter det danske dagpengesystem eller om man ikke skal gøre det og der kan vi konstatere at der under førstebehandlingen

en bred opbakning til optjeningsprincippet

der her undervejs ser ud til at være lidt anderledes

fortsat vil have et optjeningsprincip som er det der måtte blive vedtaget

før et valg og så noget andet når man måtte sidde med regeringsmagten hvis det måtte ske men det er jo for tidligt at foregribe

på nuværende tidspunkt dog vil jeg sige at

har fremført

skyld også karsten hønge det blev nævnt at

ikke længere vil være medlem af

a kassesystemet

er et slag mod a kasserne i danmark at

den her regering har lavet en bred politisk aftale med mange partier dog ikke med enhedslisten hvor vi giver a kasserne langt større politisk råderum forstået på den måde at de nu får

indsats i de første tre måneder af dagpengeperioden for op til fem og tyve procent af dagpengemodtagerne det er vel ikke lige noget der på nogen måde er et slag mod a kasserne snarere tværtimod

at vi ikke ønsker at gøre noget for a kasserne

er simpelt hen fagligt set

forkert så har vi også

fra regeringens side og i samarbejde

at lytte til nogle af de kritikpunkter der har været undervejs

et ændringsforslag der gør en forskel det synes jeg nok er at stramme den en smule

vil betyde at omkring firs procent af dem der måtte blive berørt af det her optjeningsprincip er tredjelandsborgere og under tyve procent

danske statsborgere men det er jo en ærlig sag kan man sige til enhedslisten og finn sørensen

får mulighed for at få dagpenge

jo fair nok at man synes at det skal være så nemt som muligt

sådan at dagpengesystemet er finansieret

af medlemmerne af a kasserne

også afdækket undervejs fællesskabet betaler cirka halvdelen til dagpengesystemet så det er en god politisk uenighed at have

er bedre at sikre at man kan få flest mulige til danmark

administrationen jeg har undervejs haft to møder med danske a kasser

udvekslet mange synspunkter på skrift

mig som minister der har ansvaret for at lave bekendtgørelsen og vejledningerne og det er jo det der er guiden for hvordan og hvorledes man så skal arbejde som som a kasse jeg siger ikke at der ikke kan være nogen

vanskeligheder ved det her forslag

tvivl om at dem skal vi nok sørge for at sikre

at a kasserne kan arbejde under den lovgivning som kommer til at være gældende

af arbejdskraft fra tredjelande hvor det var ministeren der var helt vild efter at de kunne komme ind i danmark også selv om vi ikke havde brug for deres arbejdskraft men hvor enhedslisten var blandt de partier der var med til at afvise det forslag netop ud fra ikke var brug for arbejdskraften

importere en hel masse arbejdskraft fra tredjelande og alle mulige andre lande i verden hvis det kunne lade sig gøre men han vil ikke sørge for at de har de samme muligheder for social sikring som deres danske kollegaer

hvis der var en voksende gruppe af mennesker i det her land der ikke havde nogen social tryghed i tilfælde af arbejdsløshed så vil jeg

fra tredjelandsborgere man skal beskytte det danske det danske dagpengesystem imod kan vi ikke bare lige få en eller anden bare antydning af hvad det er for et misbrug

i hvert fald ikke ønskede at beskytte det danske dagpengesystem som jo ellers er noget finn sørensen har været meget optaget af under hele udvalgsbehandlingen det synes jeg i bund og grund er en skam det jeg taler for og det som jeg har talt for

der er ret og rimeligt og jeg synes det er ret og rimeligt at man bidrager

så er noget som finn sørensen og enhedslisten ønsker skal være anderledes det er

er det det danske dagpengesystem skal beskyttes imod vil ministeren gerne forholde sig til den undersøgelse

her til morgen og som jeg ved ministeren er bekendt med for han har kommenteret den

som siger at antallet af tredjelandsborgere der er i beskæftigelse i danmark er steget med næsten halvtreds procent i perioden fra to tusind og ti til 2017 i samme periode er antallet af tredjelandsborgere

det andet i tiltaleformen jeg har udtalt mig på baggrund af de falske nyheder herre finn sørensen

interview jeg har givet her til morgen ikke på baggrund af en

de uendelig mange undersøgelser der kommer hele tiden

herre finn sørensen gav det indtryk at der var otte tusind mennesker der

miste retten til dagpenge i to tusind og nitten

sagde ministeren at han ikke kunne støtte det

jo give et lavere provenu i forhold til den aftale er indgået med dansk folkeparti og pengene var brugt så det skulle stadig væk finansieres det mente ministeren på det tidspunkt mener ministeren så at det er finansieret nu når man skubber størstedelen af regningen over til en eventuel eventuel ny regering efter et folketingsvalg

er størstedelen af beløbet jeg kender herre leif

at han har har sort bælte i hovedregning så så det er jo ikke hovedparten af beløbet der er forsvundet men det er rigtigt at vi har valgt at lytte til nogle af de kritikpunkter der har været og vi har faktisk også imødekommet det synspunkt som

at lytte til deres forslag men det noterer mig at

den største finansiering over til en eventuel ny regering og den største finansiering er jo

vi snakker om som er samlet set syv og halvtreds million kr som kommer til at mangle

i det råderum her og så siger man til en kommende regering hvem det så end

så må i klare regningen for det kan vi ikke finansiere

jo ikke lave finanslov og måtte der ske det tragiske at den her regering så ikke eksisterer efter et valg så står vi over for langt større problemer med de ting som herre

vældig godt ville aldrig have fundet på at lave noget så tåbeligt som det her det er foregået

finansministeriet men nu er det så ministeren der har ansvaret for at bringe det ud i livet og derfor vil jeg gerne

finde nogle penge til nogle skattelettelser

er med tilbagevirkende kraft det forringer den fleksibilitet som danske virksomheder gerne vil have

kan rejse ud og tjene penge i en periode af forskellige årsager det kan også være udenlandske statsborgere som rejser rejser ud og kommer tilbage igen så det rammer altså en lang række mennesker ganske utilsigtet kunne ministeren ikke også bekræfte den diskussion som der var med

nok bare at kunne dokumentere et visum og

ordfører herre bent bøgsted har forstået regeringens lovforslag

det som herre bent bøgsted meget klogt gav udtryk for

om man ikke også selv som

medarbejder har et ansvar for at gemme sine lønsedler

set sund jysk fornuft eller nærmest sund fornuft uanset hvad så stiller herre bjarne laustsen en lang række andre spørgsmål der er bare en politisk uenighed og det

laustsen ønsker jo at dagpengesystemet skal stå på på vid gab

kan jo bare sige til den undrende danske befolkning at det vil man kæmpe for

parlamentet og kommissionen vil lave for østeuropæere der kommer langt mindre i arbejde end de folk vi taler om nu har vi jo siddet sammen i et helt år og lavet forenklinger i dagpengesystemet og det er en sag der ligger regeringen og os alle sammen på sinde hvor mange sider føjer de

hvis man bliver sendt ud i militære operationer og så videre gælder det her også frivillige beredskaber hjemmeværn

udtryk for i forhold til det gode samarbejde vi har haft for at

beskæftigelsespolitik det har jeg også kvitteret for

bare nået til et tidspunkt hvor vejene skilles i forhold til det her forslag det er vel også naturligt nok at jeg

her hvor jeg så er et hundrede procent uenig

nærmest kandidat til at bevæge mig hen over midten så jeg er

danmark skal kunne optjene dagpenge på lige vilkår det er sjovt at man snakker optjeningsprincipper dagpenge er jo per se et optjeningsprincip for man skal arbejde en år og være medlem af en a kasse for at kunne få adgang til dagpengene ved at stille folk der arbejder i danmark vidt forskelligt giver man arbejdsgiverne nogle rigtig gode kort

arbejdspladser som er så usikre på hvad der sker hvis de bliver fyret at de er parat til hvad som helst ikke godt for nogen som helst regeringens position er til gengæld det rene hykleri for på den ene side vil man begrænse at mennesker der kommer fra for eksempel canada eller argentina

deres kollegaer på arbejdspladsen og på den anden side accepterer man eu direktiver som betyder at folk kan komme hertil og ikke skal optjene dagpenge men efterhånden med de nye regler der

træde lige ind og modtage dagpenge

for at underminere vores dagpengesystem i de eu forhandlinger der finder sted

spurgt om regeringen kæmper jo netop for at undgå at det

man følger med i den europapolitiske diskussion eller det mandat regeringen fik

der kommer hertil skal de optjene dagpenge en år ligesom deres danske kollegaer eller har man fra regeringens side accepteret et langt kortere optjeningskrav

eu holder fast i kravet om en dags arbejde

stemme for eu budgettet eller lignende ting for at sikre at det ikke kommer til at gælde

at beskylde dine kollegaer for at sprede fake news som de ikke har gjort

regeringen ikke gør men jeg

enig i at det der ligger på bordet nu er dybt alvorligt jeg sagde

det der blev vedtaget i rådet

trialogforhandling der skal være mellem kommissionen parlamentet og rådet jeg beklager også dybt at det ikke lykkedes os

der var en afstemning i plenarforsamlingen i parlamentet så så på det her punkt er vi

set enige om at det der er på bordet nu er med til at forringe

og dermed har optjent dagpengeret samlet set som gruppe inklusive

det er klart at hvis man ser på beløbsordningen er det en god idé beløbsordningen er med til at bidrage til samfundet men når det så er sagt synes

er et spørgsmål om ret og rimelighed det var også det vi diskuterede under førstebehandlingen og

dagpengesystemet står på vid gab når disse mennesker der så er medlemmer i dagpengesystemet samlet set er en stor overskudsforretning for landet

det danske arbejdsmarked og derved også optjene ret til dagpenge det synes jeg at der skal være

begrænset til fem minutter per ordfører

at

importere arbejdskraft fra tredjelande de skal bare ikke have lov at have

den samme sociale sikring som deres danske kollegaer så enkelt er det men jeg vil ikke

og siger at jeg har spredt falske nyheder i medierne jeg har bygget et hundrede procent på ministerens eget svar om hvor mange der blev ramt

lovforslag jeg er nødt til at læse lidt op

af ministerens svar på mit spørgsmål der har nummer en og firs ministeren skriver hvis der tages udgangspunkt i en opgørelse over personer der per første oktober to tusind og atten er medlem af en a kasse men ikke opfylder krav

i fem ud af de seneste tolv år

syv og tyve procent at være danske statsborgere og tre og halvfjerds procent at være tredjelandes borgere

nogenlunde præcist billede af hvor mange der bliver ramt af

fra første december og til første januar

og så bliver tømmermændene rigtig store

ved med at være i beskæftigelse men hvis de ikke gør det hvis de bliver arbejdsløse så må de bare konstatere at de ikke kan få dagpenge

skal gælde fra første januar

fattigdomsgrænse og de bliver ramt endnu hårdere fordi opholdskravet for at få kontanthjælp

at det er ni år ud af de seneste ti år så det er

det er en kende arrogant når ministeren i nogle af de svar han har givet mig har sagt

de bliver jo ikke berørt for de ikke ledige hvis man pludselig oplever at man har mistet sin dagpengeret er man så ikke berørt

synes ellers at vi har en god tone og at ministeren også er en hæderlig og en værdig modstander men jeg vil gerne have at ministeren går herop og undskylder at han har beskyldt mig for at sprede falske nyheder

kommer fra et svar han har givet mig

da dansk folkepartis ordfører ikke gik op og tog

her i salen og på samråd og så videre hvordan det kan være at dansk folkeparti er med til at lave et lovforslag med tilbagevirkende kraft der rammer det antal lønmodtagere som herre finn sørensen taler om

handler om ganske almindelige danske statsborgere der har

forklare hvorfor han har gjort som han har gjort jeg vil bare sige at det her forløb og det her lovforslag jo bekræfter

et billede som vi har set i rigtig mange mange mange år

hvis dansk folkeparti kan få nogle udlændinges hoveder på et fad for at sætte et billede på så medvirker dansk folkeparti til at forringe vilkårene for danske lønmodtagere og så medvirker de også gerne til skattelettelser som de rigeste i det her samfund får glæde af så det er sådan set bare blevet bekræftet gennem hele den her lovbehandling desværre på en meget grotesk måde fordi det er et grotesk lovforslag men det trækker jo virkelig tingene op

der blev efterspurgt en reaktion

mig som minister fra det altid flittige folketingsmedlem herre finn sørensen og derfor vil jeg gerne læse op hvad der er svaret

jo svaret herre finn sørensen der vil således være cirka otte tusind to hundrede beskæftigede som ikke opfylder opholdskravet men som ikke påvirkes da de fortsat er i beskæftigelse og under hundrede ledige som mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet

set bare at sige at det kan jo blive udlagt som om der så er otte tusind mennesker der fuldstændig er i den situation

så vil miste muligheden for om man så må sige at have et arbejde og det er jo ikke det der står i det svar de mennesker er i arbejde og der er hundrede der bliver berørt

set det der er konklusionen på det som jeg svarer herre finn sørensen og det er fuldt oplyst

at der var otte tusind tre

situationen ændrer sig for de her mennesker

og det er et faktum det fremgår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

en række partier med os mener om det her

hvis vi både skal have lave forbrugerpriser og vi skal sikre de næste ambitiøse skridt i den grønne omstilling det er ikke alle steder

set ikke nogen af partierne der er imod og det er heller ikke det vi diskuterer i dag andre steder

hvis det er den bedste og billigste løsning og forbrugerne derfor siger

nemlig at for rigtig mange fjernvarmeområder hvor det i dag fungerer helt fint vil regeringen efter vores opfattelse ændre på de forhold der gælder diskussionen i juni da vi lavede energiforliget handlede rigtig meget om at sikre de investeringer

man skulle have ro om og så skulle man diskutere at hvis man ville lave nye investeringer

fællesskabet har investeret millioner af kroner og det er som oftest kommunerne der står med gælden hvis det går

hvor mange millioner eller milliarder det drejer sig om i de selskaber hvor man ændrer forholdene nu det siger ministeren at han desværre ikke kan svare på og i den situation er det jo lidt svært at skulle stemme for

som vi mener skaber usikkerhed om allerede foretagne investeringer for et millionbeløb som ministeren ikke engang kender så siger regeringspartierne at det her er et brud på energiforliget der vil jeg gerne slå fast

forlader ikke energiforliget men det er klart at vi har en forventning om at man lytter når vi på en række forligskredsmøder har rejst

bekymringer som også deles af mange der har indsendt særdeles kritiske høringssvar kommunernes landsforening har på tværs af partiskel kritiseret forslaget for at bringe kommunale investeringer i fare og skade den grønne omstilling finansministerens partifælle og borgmester i herning lars krarup har sendt et særdeles kritisk høringssvar på vegne af kommunekredit hvor han er formand han og andre har været i foretræde for udvalget

at råbe lovgiverne op men regeringen holder på sit resten af verden tager fejl må man forstå og så er vi tilbage ved snakken om forlig

når der er uenighed

optik er det ret simpelt man finder en fælles løsning

der står at det skal ske i efteråret to tusind og atten det er faktisk ikke til at misforstå

og for den fjernvarme som vi også diskuterer men de forhandlinger er strandet fordi vi ikke kan blive enige

i forligskredse at man ikke er enige om præcis hvordan tingene skal implementeres der er vores appel at man snakker indtil man finder en løsning i stedet for at tromle

er den eneste forskel på de to sager at i sagen om overskudsvarme er regeringen i mindretal derfor kommer der ikke noget i folketingssalen og her har regeringen valgt at bruge sit flertal til at tvinge det igennem og det er baggrunden for

en række andre partier stemmer gult til det her forslag vi forlader selvfølgelig ikke energiforliget men vi henstiller til at man i mindelighed finder løsninger på de helt berettigede og reelle problemstillinger

parterne er endvidere enige om at sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings og forblivelsespligt fra første januar totusinde

implementerer og

hvordan kan det være at socialdemokratiet

ændringsforslag som gør at den her

i forhandlingerne om varme vi havde rejst de her problemstillinger men man ville jo ikke snakke om indholdet før man var enige om rammen i finansministeriet

er helt fair men da vi så skulle lave energiforliget

kommet med et lovforslag hvor der står det samme i overskriften og så siger man

spørgsmålstegn ved det og i øvrigt uden at lytte til de kritiske høringssvar det er jo ikke

dér jeg mener indholdet er fordi vi er uenige med df eller med de andre partier om at vi har aftalt at når man i fremtiden skal bruge penge og udbygge fjernvarme

det er vi jo alle sammen enige om det her handler udelukkende om hvorvidt vi laver om på forholdene for allerede foretagne investeringer og dermed skaber usikkerhed om de

der nogle ting i aftaleteksten man er mere glad for end andre ting

jo nødt til at lave et ændringsforslag

side otte står der om overskudsvarme den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret to tusind og

efteråret to tusind og atten er slut skulle vi så gå i folketingssalen og anklage regeringen for forligsbrud sandheden er jo at her er vi ikke blevet enige og vi kunne bare have brugt de to forligskredsmøder på faktisk at finde en løsning som kunne gøre at folk derude var trygge ved det der

kritiske høringssvar fra omverdenen og have så meget usikkerhed om

at man ikke vil overholde den meget simple tekst der står i energiaftalen den simple tekst som alle partier var enige om netop stop for nye forbrugerbindinger fra to tusind og nitten

en energiaftale og ja man måtte sluge nogle kameler fra de forskellige partiers

ikke for nu fordi man ikke ønsker at lave et stop for nye forbrugerbindinger fra totusinde

at laver man nye fjernvarmeområder

kan man ikke bruge forbrugerbindinger og den afgørende forskel er

det er det der er den centrale skillelinje

opfattelse er et forligsbrud når der ikke er blevet aftalt en omlægning af overskudsvarmen her i efteråret to tusind og atten

den nederste linje på side otte i energiforliget den konkrete omlægning skal aftales i efteråret to tusind og atten

så altså sandheden er jo nok at i forligskredse hvor man ikke når alle detaljerne er man selvfølgelig nødt til at sætte sig ned og snakke om det og så er der nogle områder hvor regeringen har været i mindretal og der har man så tænkt nå det snakker vi ikke om det udskyder vi bare og

de andre forligspartier har man sagt vi ønsker ikke

bare gå i salen og stemme det igennem og det synes jeg måske er en ærgerlig måde at implementere forlig på og der tror jeg

jeg kan skrive under på hele mit partis vegne

er meget meget simpel stop for nye forbrugerbindinger fra

den lovgivning som vi nu bliver enige

at læse den tekst vi har indgået en aftale om det står

lovforslag og så er meldingen fra regeringen at hvis ikke man er enige i hver en linje der står her og hvis ikke man bruger det som argument

når han ringer på vegne af kommunekredit fra herning eller til borgmesteren i horsens når han ringer og er bekymret

borgmesteren i fredericia formanden for kls miljøudvalg som er bekymret for det her så skal vi sige vi behøver sådan

thomas danielsen og venstre mener at der står noget klart i energiforliget

også været til stede på de møder

jeg kunne for at forklare præcis hvad det var der var vores bekymringer i øvrigt nogle som jeg også fremsatte på møderne i maj måned

inden vi indgik energiforliget og derfor

er det centrale for os at vi selvfølgelig ikke ønsker at sprænge energiforliget men at vi håber at man kan finde enighed om hvordan man implementerer

meget præcis og det er en opgave som så ikke er blevet løst jeg synes det er meget alvorligt hvis det er sådan at energiaftaler smuldrer især med den klimadagsorden vi står midt i vi har så modtaget et brev fra klimaministeren og fra finansministeren i går aftes

stemme gult om lidt og jeg kan også sige at enhedslisten vil stemme gult

og der står der så at vi vil blive indkaldt til nogle forhandlinger engang i det nye år jeg synes bare vi

have med i hukommelsen hvem det var der skabte tvivl om de kystnære møller midt i at man stod i et udbud

set klima og energiministeren som på det tidspunkt var ude at lufte noget som var et totalt brud med det energiforlig der gjaldt på det tidspunkt så at skrue det op til det niveau

har her synes jeg slet ikke er rimeligt jeg synes at

det er det er helt fair at man stemmer gult når nogle forhandlinger ikke har medført det som man kunne forvente

tromle og lave om på det der ellers var enighed om i forligskredsen men

og derfor tænkte jeg det var nødvendigt at gå på talerstolen i dag og fortælle at socialdemokratiet har nogle

bekymringer omkring det her forslag og hvis regeringen vil diskutere dem i et lukket forum

står her i folketingssalen og gør det men hvis man ikke vil diskutere det i forligskredsen sådan som man normalt ville gøre

vi jo nødt til at tage diskussionen her i folketingssalen det er så

stemmer gult hvis ikke regeringen vil diskutere de her problemer

at de vil bryde en forligsaftale vi hørte lige her at det er

siddet i adskillige møder og lavet energiforlig før sommerferien og nu skal det konkretiseres i l syv og halvfems det der står i l syv og halvfems

er at der er stop for bindinger i to tusind og nitten det er fuldstændig klart og tydeligt

kan stemme for forslaget må jeg spørge ordføreren

der sker noget her og nu fordi det her l syv og halvfems er så tydeligt at det simpelt

misforstås der er ingen andre end

l syv og halvfems og som vi var enige om

som står i energiforliget og som også er skrevet ind i overskriften

hvis man skriver den samme sætning i overskriften

som der står i et energiforlig så skal alle dem der er med i energiforliget acceptere alt det der står i lovforslaget og der siger vi bare nej man er jo nødt til at diskutere det så jeg vil

eller på nogen andre områder er regeringen ved at løbe fra energiforliget når man ikke lever op til den konkrete sætning der står nederst på side otte om at der skulle være fundet en løsning på overskudsvarmen

bare nødt til endnu en gang at spørge ordføreren

vil ende med den tekst vi har

siddet og været fuldstændig enige om

vi vi har ikke tænkt os at løbe fra energiforliget hverken på det her område eller på nogen andre områder men det er også klart at

forventer at den forligskreds vi har drøfter hvordan man udmønter energiforliget vi havde en sag for et par uger siden hvor vi også havde nogle drøftelser

indrømmelser i forhold til hvordan det skulle implementeres

det håber jeg sådan set vi kan gøre fremadrettet for vi ønsker ikke at løbe fra noget som helst

ikke været dem der har rendt rundt og anklaget regeringen for at lave forligsbrud selv om regeringen endnu ikke er lykkedes med at lande en aftale om hvordan vi udnytter overskudsvarme det er et stort ønske derude

set også mere efterspurgt på gaden

af er men ordføreren for socialdemokratiet

vil gerne læse tekstnært og har gjort det nogle gange fra

nævner herre jens joel jo også nye og gamle områder altså forskellen mellem nye og gamle fjernvarmeområder

passage altså forskellen på nye og gamle områder kan

ikke lige bekræfte at der står nye bindinger

om der er sikkerhed for investeringen man er nødt til ikke at komme her fire fem otte eller ti år efter man har brugt pengene og sige nu laver vi om på de forhold hvorunder i investerede det ville jo gøre at den kommunalbestyrelse der sagde ja for fem år siden lige pludselig har en gæld som ikke længere er på de samme vilkår

at når man fremover skulle ud at bruge penge så kunne man kun

og hvis der dermed var opbakning fra forbrugernes

det er det kompromis vi har indgået set med socialdemokratiske briller og det er det kompromis som vi ikke synes regeringen implementerer her fordi man begynder at lave om på allerede eksisterende områder hvor der

er noget der ikke er kommet med i aftaleteksten hvis det med nye og gamle områder og forskellen mellem disse er vigtigt for socialdemokratiet det må så være det ordføreren ikke har fået med i forhandlingerne om energiaftalen

frem mod den første januar to tusind og nitten som det jo er beskrevet i aftalen

skal der være stop for nye bindinger hvor lang tid er det at herre jens joel

at man så skal forhandle nu når

skal implementeres ny lovgivning sådan at vi kan stoppe for nye bindinger i to tusind og nitten som er

er jo heller ikke ret meget tilbage af efteråret to tusind og atten og i energiaftalen står der at i efteråret to tusind og atten skal vi have landet en aftale om overskudsvarme skulle jeg så

at regeringen springer fra energiforliget medmindre den indkalder os mellem jul og nytår og finder en løsning på det altså det er jo totalt gak

så kan vi ikke blive enige fordi vi har for travlt

set ikke os der har været herrer over hverken hvornår energiaftalen blev lavet eller hvornår lovgivningen til at implementere energiaftalen er blevet sendt i høring eller er blevet færdiggjort eller i øvrigt er blevet kommenteret og

helt så mange energipolitiske detaljer som

for netop at få lejlighed til at drøfte den situation vi står i her jeg synes ikke det er i overensstemmelse med almindelig forligsskik

der har en aftale nu ender med at stemme forskelligt på et lovforslag det synes jeg bare

en snak om for hvad er forligsskikken på

der har været grundlaget for et godt og levende folkestyre igennem rigtig mange år at man har accepteret at man i forhandlinger bøjer sig mod hinanden giver og tager lidt finder et kompromis som alle kan leve med og så bakker man

man skulle nå i løbet af to tusind og

en model med en forhandling der skulle være

jeg kan godt på regeringens vegne love at vi kan fremsætte en model der udmønter lavere

ikke enighed om den inden for forligskredsen fordi det var en model man skulle forhandle sig frem til

blev læst op af herre mikkel dencker meget præcis

et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings og forblivelsespligt

første januar to tusind og nitten det er ikke en forhandling

det er en helt klar aftaletekst om noget der skal implementeres og som i øvrigt fuldstændig

med de papirer der blev udleveret i maj måned efter hukommelsen den attende maj og som blev bekræftet i et forligskredsnotat i starten af september måned

fjernvarmeforsyning med en anden varmeforsyning det anerkendte vi

enighed om og derfor valgte vi at den del blev undersøgt nærmere og

og der bliver ikke holdt nogen pant på nogen partier om hvad de måtte mene

det forhandler vi videre når vi kommer dertil

forbrugerbindinger var aftalen helt klar og helt i overensstemmelse med de notater

perioden fra vi aftalte energiforliget

til at vedtage nye forbrugerbindinger hvis de måtte ønske det

forbrugerbindinger for at sikre økonomi i et projekt så har

at få på plads men aftaleteksten er ganske klar i den aftale vi

nemlig at partierne er enige om at sætte stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings og forblivelsespligt

første januar to tusind og nitten og det insisterer vi naturligvis på at gennemføre heldigvis med

så har

kommunekredits eget høringssvar hvor

at investeringer i kollektive varmeforsyninger udgør en offentlig opgave som kommunekredit kan yde finansiering til det betyder at

vi vedtager lovforslaget her

det kender jeg ikke fra borgmesteren i herning men fra formanden for kommunekredit

også meget glad for at energi forsynings og klimaministeriet

ændrer på kommunernes adgang til at stille garanti for lån uanset om det er lån i kommunekredit

at de gerne vil have en sikkerhed for at alle lån de giver altid er godkendt efter statsstøttereglerne et folketing kan desværre ikke

statsstøttereglerne er internationale og vurderes fælles

er derfor ikke noget vi kan lovgive at sige at ethvert lån ydet af kommunekredit

og det jeg bare gerne vil understrege så tydeligt som jeg

i det nye år og få os en god og grundig drøftelse af

at det er i strid med forligsaftalen at man ikke stemmer for

entydigt udmønter en meget meget klar sætning i aftaleteksten men det ser jeg frem til at drøfte videre med forligskredsen når vi får tid til at mødes i starten af to tusind og nitten tak

finansministeren havde jo nogle meget lange dage

mente om hvorvidt man skulle beskytte foretagne investeringer

også lidt bag på mig at man nu gør det til

det var vel ved andenbehandlingen at man var meget overrasket over det al den stund at vi

nu går vi i folketingssalen så jeg synes da vi skal have en drøftelse af hvordan man behandler forligsparter som både handler om at man skal stå ved det man har aftalt men at man jo også skal finde hinanden de steder hvor man ikke er enige

én linje i et energiforlig

ind i lovgivning så skal dem der

med i energiforliget stemme for hele lovgivningen så ender vi et helt helt andet sted

egentlig ikke kompliceret der er halvanden sætning i aftalen på side elleve der siger parterne er endvidere enige om at sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings og forblivelsespligt fra første januar

det er det som i nu vælger ikke at stemme for

forskellen er jo at

var vi uenige om hvilken model vi skulle vælge

vi bare erkende og jo gå en gang imellem

overrasket over at det jeg troede der var opbakning til omkring overskudsvarme

men på det her punkt

en fortolkningsmulighed der er en meget klar sætning

tilfældet med overskudsvarmen har regeringen ikke et flertal

er df faktisk enig med oppositionen

skyde sig igennem teltet og det synes jeg ikke er nogen grund til

på et område hvor vi ellers arbejder tæt og tillidsfuldt sammen

at hvis finansministeren gerne vil diskutere forligsskik kunne vi jo tage en reel drøftelse af de uenigheder der

at vi har tænkt os at stemme for fordi sådan må det være det kan vi selvfølgelig ikke stille op til vi forventer at der bliver taget hånd om de bekymringer der er ude i landet og vi forventer i substansen

derfor er vurderingen jo

der er afsat og andre modeller

afsat pengene fra to tusind og tyve og jeg er ret sikker på at det vil kunne lykkes at finde en model

ændre lovgivningen sådan at de penge kan komme i spil fra to tusind og tyve jeg

komme videre men vi bliver nødt til at snakke med hinanden om hvorvidt man kan

i et forlig og så stemme imod eller stemme gult til forslag

gik ud og såede tvivl om om det udbud ville blive gennemført og om man ville indgå en kontrakt prøv lige at lave et notat på det forløb

hvis vi skal snakke om hvordan man overholder aftaler det synes jeg er enormt væsentligt

eksisterende aftale fordi man havde et flertal for at lave noget andet

eksempler på at aftaler ikke overholdes og så synes jeg

egge rasmussen og enhedslisten ja

var i aftalen en meget meget klar tekst

snak omkring de kystnære

almindelig forligsskik en diskussion om hvorvidt man skulle ændre et forlig det må man jo gerne gøre man

gerne set at man havde flyttet de kystnære havvindmøller længere væk

på havvindmøller i den seneste tid

nu bliver opført det kunne vi ikke ændre altså stillede vi

tak til de konservative for det som ikke gjorde det muligt at venstre kunne bryde et forlig midt i at man sådan set afholdt et offentligt udbud som er meget dyrt at gennemføre først havde man lavet en stor vvm undersøgelse og derefter var der en række firmaer som gjorde sig klar til at komme med en en pris

underkender den millionudgift man kan have i

diskutere god forligsskik så

vi skal stoppe med nye forbrugsbindinger

første januar to tusind og nitten og hvis enhedslisten gør som de har tilkendegivet vil de lige om lidt lade være med at stemme for noget der helt klart udmønter en aftale det er bare i strid med den måde vi normalt overholder forligsbindinger på og derfor har energi forsynings

indkaldt til møde i januar måned hvor

vi sikrer at vi fremadrettet har en ens forståelse af

ønsker nogen at udtale sig

da det ikke

ønsker nogen at udtale sig

diskussion før om forligs og aftalejura men i det her tilfælde vil jeg godt

nogle udeståender som vi først har fået afklaret og lavet en proces for

det handler om at vi har lavet en aftale på tre ministerområder det lovforslag vi lige stemte igennem om kontrolforanstaltninger på transport

det her lovforslag som indeholder nogle rimelige skattefordele til sommerhusejere sommerhusejere

vi har forsøgt at tilstræbe parallelitet i alle tre forslag det har ikke været muligt blandt andet

haft nogle længere drøftelser med justitsministeriet om hvilke sanktionsmuligheder man så

bødeforlæg hvis man bryder det her udlejningsloft det har man nu fået en bekræftelse

der fundet en proces for så det problem er vi enige om

det forventer regeringen at vi så får løst i fællesskab i det nye år

i andet halvår af to tusind og nitten mødes vi

som skatteminister at hvis det er et stort problem

drøfte i andet halvår af to tusind

og nitten den tredje ting handler om at kommunerne som jo har efterspurgt nogle redskaber til at håndhæve det udlejningsloft som kommer på udlejning af

har fået en masse ting i det lovforslag der ligger på transport

område men de har også ønsket nogle yderligere ting og der har erhvervsministeren og jeg givet det tilsagn og

at vi gerne mødes med kommunernes landsforening og drøfter hvilke yderligere ideer de måtte

deleøkonomi vi nu giver gode rammevilkår og

adgang til at leje deres bolig ud

de skatteregler vi har fastsat så skatten bliver betalt men også

lovforslaget

tvivl om at det her lovforslag er et

lovforslag som har været omdiskuteret det

er en central del af det vi har haft en bekymring for om

det gælder både skattekontrollen men det gælder også som ministeren var inde på de beføjelser som kommunerne skal have på området

ting som skatteministeren her redegjorde for

vi nu har aftalt at den evaluering

fremrykkes således at den finder sted i andet halvår af to tusind og nitten og når vi kommer dertil

er i god gænge at vi får en videre drøftelse af det efterfølgende frem til det næste lovforslag men jeg

tager en god drøftelse også med kommunerne for at finde ud af om de nu har fået de rigtige beføjelser så de også kan følge op på opgaven og det samme med erhvervsstyrelsen

der kommer den her evaluering af værelsesudlejningsdelen allerede i andet kvartal to tusind og nitten fordi det er et af de steder hvor vi også har nogle bekymringer om om vi nu har styr på at lave de rigtige regler men man må også sige

er et nyt område vi har bevæget os

og værelsesudlejning af helårsboliger så derfor

ret oplagt komme nogle justeringer når vi får får kigget på evalueringen senere men vi føler os godt betrygget med den redegørelse ministeren er kommet med og med de bilag han har sendt over til udvalget så derfor kan vi også fra mit partis side stemme for det her lovforslag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

for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

er sluttet

i første omgang om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig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

nul lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil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

afstemningen er sluttet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

da det ikke

er det vigtigt at vi arbejder sammen i europa om det her men det er også vigtigt for os at

sikrer at der er meget strikse regler for hvornår man må overvåge derfor har jeg skullet bore mig lidt ned i det her lovforslag for at være helt sikker på at regeringen ikke ligesom fik sneget et eller andet ekstra ind i forhold til direktivet men jeg har fået justitsministeriets ord for at der ikke er lagt noget oveni altså for den del af lovforslaget som er reguleret i direktivet det der for eksempel handler om hvor lang tid man må opbevare oplysningerne

den del af direktivet hvor det er op til os som land at beslutte os for hvilken model vi gerne vil have

forsvarets efterretningstjeneste får muligheden for at følge danske statsborgere i den helt særlige situation hvor en dansker rejser med en mistænkt udlænding det er aftalt i

at der ikke er lagt noget oveni og det gør mig tryg som radikal derfor kan vi også stemme for det her lovforslag jeg har et

enkelt ønske til implementeringen vi har fået en henvendelse fra it

som har en teknisk model til hvordan man kan sørge for at politiet alene får adgang til at følge udpegede personer hvilket rent teknisk kan lade sig gøre ved at lave det der hedder en privat fællesmængde forkortet psi som er en teknik der gør det muligt for politiet at identificere den del af passagererne som er på politiets liste over mistænkte uden at politiet kan identificere de personer der ikke er på listen og uden at flyselskabet får adgang til politiets liste over mistænkte dermed vil politiet ikke kunne identificere den enkelte borger der tager på forretningsrejse eller ferie men alene kunne følge mistænktes færden og derved vil der altså ske indgreb i langt færre uskyldige menneskers privatliv

pnr oplysningerne i det omfang oplysningerne er nødvendige dermed tænker

for at det bliver så afgrænset som overhovedet muligt

de relevante fagfolk i selve implementeringen af lovforslaget de har jo nu engang meget større teknisk viden end os om hvad der kan lade sig gøre og når de viser en vej til hvordan vi kan begrænse overvågning

meget stor overvågning af os alle sammen som borgere

synes jeg at alle de udeståender der stadig

derfor skal der stemmes nej så må man komme med et lovforslag hvor der også er gjort rede for alle de ting der kunne gøre det her en anelse bedre

hvis der havde siddet en radikal justitsminister så kunne

meget mere igennem før vi skulle trykke på den grønne knap det gør der ikke og derfor er min opfordring til regeringen

implementeringen i for eksempel danmark er jo ikke noget som de andre europæiske lande er med i samarbejdet om

man kunne jo godt have sagt nej til det her og sørget for at vi faktisk fik det implementeret

som ordføreren selv stod og læste op jeg bliver bare nødt til at høre har man helt ro i maven i radikale venstre

er lagt noget oveni det var den første vigtige ting så er der det andet spørgsmål der handler om hvordan

der lægger vi stor vægt på at man finder en teknisk løsning der gør at vi ikke kommer til at overvåge uskyldige mennesker det er derfor jeg siger meget tydeligt til justitsministeriet og til justitsministeren

det er vigtigt at de inddrager de fagfolk der er på området til at lave den rigtige tekniske løsning

set fint det kan radikale venstre være men når det så er eu der siger at vi skal have overvågningen så er det okay og så er det afgørende element for det radikale venstre at der ikke bliver lagt noget oveni fra dansk side for

så snart der så måtte blive lagt det mindste oveni fra dansk side

det være et problem for det radikale venstre

koges ned til at hvad end eu gør

vi har selv haft radikale med i arbejdet og derfor står vi jo også på mål for de aftaler som vi har indgået

de interne danske regler til at de kan gå sammen med det pnr system som man

at det radikale venstre har den der automatreaktion

og at det vi per definition

det giver ikke mening det er ikke logisk oppe i mit hoved medmindre man fuldstændig har deponeret sin politiske handlekraft i bruxelles

noget bestemt det er da lige så politisk som folketinget er og derfor

være mere enige i det som ligger tæt på radikal politik end vi vil være enige i noget der ligger langt væk

om det er i folketinget eller det er i eu derfor er min pointe her i dag radikale venstre ønsker meget meget strikse regler for hvornår man kan overvåge folk vi ønsker ikke et overvågningssamfund og derfor har det været vigtigt for os at sige at vi skal leve op til det der skal til for at vi kan være sammen med de andre eu lande om det men vi ønsker ikke at regeringen skulle bruge den her mulighed for at snige ekstra overvågning ind ad bagdøren

det klokkeklare svar fra justitsministeriet at der

lagt noget oveni og det synes vi er godt

der lige blev skitseret heroppefra

det også vigtigt at vi får en lovgivning der gør at vi kan være sammen med de andre lande om det

at sørge for at man ikke kommer til at overvåge flere mennesker end højst nødvendigt og det er der nogle eksperter

har langt mere styr på end vi har som politikere

derfor er min opfordring til justitsministeren

ingen tillid til den nuværende regering eller den nuværende justitsminister i forhold til at sikre folks grundlæggende ret privatliv hvis man ikke er konkret mistænkt for noget

med logningsregler og så videre

går efter nogen når der er en konkret mistanke det her er masseovervågning af

uden for og er imod

bider sig fast i bordet og prøver

at trække det så langt i en retning som man

kan venstre er det ikke en løsning

altså vi skal have lovgivningen på plads for at vi kan arbejde sammen med de andre lande om det her

at vi jo må holde justitsministeren fast på det vi må sørge for at de konkrete løsninger man finder rent faktisk lever op til det princip som justitsministeren jo også svar til mig nemlig at man alene skal have adgang til oplysninger i det omfang

det er der ikke og så går vi til afstemning

er hurtig på knapperne det kan jo ikke

som vi i strid med alle danske traditioner nægter at

vi står for hos os og som også tidligere regeringer har stået for

venstres tidligere statsminister poul hartling som i sin tid initierede det her kvoteflygtningesystem dertil kommer og det er

det alvorligt med

det at vi usolidarisk går ud af den her ordning betyder at andre lande

kan finde på at gøre det samme og pludselig

at det er vigtigt at vi fortsat er med i de solidariske ordninger som

udtryk for og at vi stadig væk

viser at fn er noget som danmark aktivt deltager

en dansk statsborger radikale har

splitte familier ad vi vil samle familier igen

og regeringen tilkendegivet at de om lidt vil stemme nej til vores forslag selv om dagbladet bt har beskrevet at meget få af de her børn er muslimer at de næppe har været på koranskole og at man træffer den

afgørelse på seks timer uden at tale med hverken familien eller

både bt og tv to

den ene konkrete historie efter den anden

og familier der virker velfungerende

bliver udvist i går meddelte udlændingeministeren at regeringen vil lave loven om

andre udviste børn mulighed for at komme til danmark

jeg fik en besked i nat fra mints far der er i thailand og som er dybt ulykkelig hans familie kan stadig væk ikke samles i danmark

derfor vil vi stadig væk se helt urimelige og helt uforståelige udvisninger

og at flertallet nu vil forhandle det viser at selv udlændingepolitikken kan flyttes det giver os mod og blod på tanden til at fortsætte kampen

men jeg kan her fra talerstolen love at radikale venstre vil fortsætte vores kamp for at danskere som har fundet kærligheden i udlandet kan bo i deres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

til ugeplanen som fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal hermed erklære det sidste møde i år for afsluttet og ønske alle

som medlemmer kan vi være uenige om meget her i folketinget men jeg ved at vi alle sammen deler opfattelsen af at du er og altid har været en virkelig dygtig folketingssekretær den vurdering deler jeg både med tidligere formænd præsidiemedlemmer og alle medlemmer af folketinget for det første har du en meget stor praktisk og teoretisk viden om det parlamentariske arbejde fra dine mange år i folketingssalen har du en imponerende hukommelse og kan huske også de meget sjældent forekomne tilfælde for det andet er du utrolig grundig og tænker fremad du har altid på forhånd tænkt igennem hvad der kan ske så du er klar til at rådgive og agere med det samme for det tredje er du som folketingssekretær tillidsvækkende troværdig troværdig diplomatisk og diskret og altid hjælpsom over for alle du vil blive savnet her i folketinget

skal jo beskæftige dig med alt muligt andet så du kunne lige så godt være blevet her jeg ønsker dig et langt og godt

jeg sige tak til alle medlemmerne for engagerede debatter og forhandlinger og ønske alle en glædelig jul og et rigtig godt